direkte eller indirekte med opsigelse af lejekontrakten eller få deres plejebarn flyttet hvis de gjorde krav på hjælp eller støtte til det herunder redegøre for om ministeren vil foretage ændringer på området en række af mine tværpolitiske kollegaer fra det jyske havde i valgkampen et møde med en række plejefamilier som havde brug for at fortælle os hvordan og hvilke udfordringer de så der var på området der er ingen tvivl om at der er rigtig mange plejefamilier

at hjælpe udsatte børn og unge de åbner deres hjem og de åbner deres familie desværre har vi også det modsatte jeg tænker at vi alle har set den dokumentar om plejepigerne der blev misbrugt og krænket på det groveste det er utilgiveligt

vi husker sikkert også alle mernsagen hvor to plejeforældre blev dømt for vold og mishandling af ni plejebørn i en periode på tyve år der påhviler os alle et stort ansvar et ansvar for at sikre vores børn og udsatte unge derfor ser vi

til en rigtig god og bred debat på området hvor vi får debatteret udfordringer

den store styrke ved plejefamilier er

med en hverdag der i langt højere grad ligner deres jævnaldrendes hvor de netop vil opleve at de er en del af en familie vi ved hvor meget det betyder for børn at de vokser op med stabile relationer til voksne som vil dem og hvor de også føler at de hører til der findes tre typer af plejefamilier netværksplejefamilien det vi kalder de almindelige plejefamilier og så de kommunale plejefamilier en netværksplejefamilie er en familie som i kraft af

er godkendt til at have barnet eller den unge i pleje netværksplejefamilier får ikke løn men har i stedet for ret til at få dækket de omkostninger som er forbundet med at have barnet boende

tøj og møbler til værelset

de to andre typer dem vi kalder de almindelige plejefamilier og så de kommunale plejefamilier det er begge plejefamilier som får enten løn eller vederlag

have et plejebarn boende løn og andre spørgsmål om plejefamiliernes sådan mere kontraktretlige vilkår er ikke noget der bliver reguleret i serviceloven men det er altså et aftalespørgsmål mellem plejefamilien

det er derfor op til den enkelte kommune og plejefamilien om man så vil vi indgå aftaler om for eksempel fast løn med opsigelsesvarsel eller aflønning i form af vederlag eller måske noget helt tredje hvad der giver bedst mening for den enkelte plejefamilie

at aftale kan afhænge af flere ting for eksempel om der er tale om et barn som alene har brug for at kunne bo hos plejefamilien i en periode og derudover i øvrigt ellers er ganske velfungerende eller om der er tale om et barn som har meget store behov og at det er krævet at den ene eller måske ligefrem begge plejeforældre ikke har anden beskæftigelse end at varetage omsorgen for det pågældende barn der kan også være tale om at plejefamilien ikke varetager plejefamiliehvervet

men altså alene har barnet i aflastning for eksempel et par weekender om måneden derfor er det godt og vigtigt mener jeg at der er vide muligheder for at plejefamilierne og kommunerne kan lave de aftaler der nu engang passer bedst til den givne situation

ja vi har set forfærdelige historier senest med dokumentaren her forleden aften som viste et et forfærdeligt billede af svigt og manglende tilsyn

tilbage i to tusind og fjorten lavede ankestyrelsen en større undersøgelse af samarbejdet

af forholdet mellem plejefamilier og kommuner

ordlyd i dag grundlæggende er det sådan i den her undersøgelse at langt de fleste plejefamilier er godt tilfredse med det samarbejde de har med kommunen og tilfredsheden er også stor når kommunerne

det samarbejde de har med plejefamilierne selvfølgelig er der også tilfælde hvor samarbejdet er svært det kan måske ikke undgås men den her undersøgelse

dokumenterer at det faktisk langtfra og heldigvis men langtfra er normen derfor må jeg sige at jeg ikke sådan er enig i den grundlæggende præmis for spørgsmålet om at det generelt set er svært for kommuner og plejefamilier at få samarbejdet til at fungere

jeg også gerne understrege at det jo er indlysende at kommunerne sådan set kun har gavn af at samarbejdet med plejefamilierne fungerer

alternativet altså hvis ikke man har et velfungerende samarbejde med plejefamilierne er

i både dyrere og måske knap så familievenlige rammer

omkring det anbragte barn derfor bør der for eksempel laves klare aftaler om vederlagets størrelse hvornår og hvordan et sådant vederlag eventuelt skal genforhandles genforhandles hvilken støtte og supervision plejefamilien har behov for og selvfølgelig også aftaler

samarbejdet med de biologiske forældre

satspuljekredsen gjort rigtig meget for at styrke plejefamilieområdet de senere år tilbage i to tusind og fjorten

blandt andet ankestyrelsens undersøgelse af samarbejdet mellem kommuner og plejefamilier

hvordan området fungerer det her gennemsyn førte så også til at satspuljepartierne med satspuljeaftalen for to tusind og femten afsatte knap en og firs million kroner over fire år til et større plejefamilieinitiativ der blandt andet skal sikre mere stabile anbringelsesforløb og bedre rammer for plejefamiliernes arbejde som en del af initiativet blev der blandt andet lavet en lovændring hvor kravene til hvornår man kan flytte et barn fra et anbringelsessted til et andet blev skærpet så børn alene kan flyttes når det sker af hensyn til hvad der er bedst for barnet med lovændringen fik netværksplejefamilier også ret til mere faglig støtte så de får den fornødne hjælp og støtte til at skabe en positiv udvikling for barnet og også støtte til

finde ud af hvordan man håndterer eksempelvis konflikter med barnets biologiske familie de her lovændringer er

første oktober to tusind og femten så det er altså lige omkring tre måneder siden det er trådt i kraft så blev der også afsat midler til en række andre initiativer som skal understøtte

er vejledning til kommunerne om god praksis for aflønning af plejefamilierne den her vejledning skal give eksempler på gode vederlagsmodeller og inspiration til hvordan for eksempel forhandling af vederlag

i løbet af efteråret så blev der afsat midler til at undersøge alternative modeller for dækning af de udgifter som netværksplejefamilier har ved at have et barn boende og den undersøgelse bliver igangsat her nu et andet initiativ er så en håndbog om anbringelser i plejefamilie og det skal være en håndbog som fokuserer på det gode forløb i håndbogen skal der vejledes om de forhold som typisk medfører udfordringer for eksempel samarbejdet mellem plejefamilien og barnets biologiske forældre som led i aftalen

blev der også igangsat et kommunalt plejefamilienetværk det giver kommunerne endnu bedre muligheder for at samarbejde og udveksle gode erfaringer eksempelvis med tilrettelæggelse af efteruddannelse

til sidst blev der igangsat et initiativ

medvirke til at udbrede netværksinddragende metoder til kommunerne for eksempel familierådslagning

har for vane at gøre i forbindelse med satspuljeaftalen planlagt en samlet evaluering af initiativerne

det er så en evaluering der forventes at være færdig ved udgangen af to tusind og atten så her afslutningsvis vil jeg gerne gentage at vi ikke har nogen grund til at tro at det generelt set står skidt til med samarbejdet mellem kommuner og plejefamilier faktisk er der overordnet set stor tilfredshed på begge sider af bordet

har vi så i fællesskab iværksat flere tiltag for at styrke plejefamilieområdet senest med satspuljeaftalen de initiativer vil jeg naturligvis

det har jeg også en forventning om at vi

i satspuljekredsen fordi vi har en fælles interesse i at få skabt tryghed og få skabt stabilitet

men jeg er også bekendt med at der den enogtredivete januar to tusind og femten var en artikel hvor plejefamiliernes landsforening var ude at fraråde familier at tage børn ind der stod i artiklen at forholdene for plejeforældre i dagens danmark er så dårlige at landsforeningen ikke kan anbefale nogen at blive plejefamilie der stod årsagen til

når sagsbehandlere og eksperter formulerer og reviderer de handleplaner

afgørende forskel for et barn som er kommet skidt fra start vi er sammen med det anbragte barn

får jo et meget tæt forhold til det problemet er bare at vi ikke bliver taget alvorligt i samarbejdet omkring barnet siger næstformanden i plejefamiliernes landsforening marianne list til jyllands posten og fortsætter vi kan ikke anbefale nogen at blive plejefamilie i øjeblikket både fordi samarbejdet ikke er ligeværdigt og fordi usikkerheden i jobbet er urimeligt stor siger hun direktør for sociale forhold

i aarhus kommune erik kaastrup hansen siger siger til jyllands posten at han primært opfatter kritikken som en fagforenings kamp for at skaffe medlemmerne bedre forhold men at det naturligvis skal tages seriøst i kommuneforeningen kl som forhandler vilkår og takster til plejefamilier understreger kontorchef tina wahl over for avisen at der ikke er planer om at lave en overenskomst for plejeforældre

jeg har talt med plejefamilier har flere

hvis de ikke makker ret herunder

at hvis de ikke indvilliger i adoption af plejebarnet så finder man et andet sted til plejebarnet der har været udfordringer synes mange

og så er der gråzonen i

i dansk folkeparti finder vi det vigtigt at sikre

anbragte børn også når der er

sidste ende ramme børnene og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt børns vilkår har også beskrevet at de oplever at plejefamiliernes ansættelsesvilkår eller rettere familiernes manglende ansættelsesretlige beskyttelse bidrager til svigt

vilkår har gennem blandt andet fagtelefonen kontakt til plejeforældrene der oplever udfordringer i samarbejdet med kommunen

plejefamilier der ikke tør henvende sig til kommunen med ønsker om supervision

de har også oplevet at kommunerne kan nedskrive vederlagene

eller om de er ændret

også det at man kan finde på at flytte rundt med børnene hvis plejefamilien ikke vil gå med til det

og har heller ikke nævnt at det generelt

men når der er udfordringer og vi får henvendelser så mener vi også vi skal tage dem alvorligt

derfor har også været en række undersøgelser også under den tidligere minister der har iværksat de her undersøgelser fordi der var udfordringer på området og det mener vi

kontinuitet i anbringelser og i den står der klokkeklart

behov for bedre faglig ledelse i kommunerne for at sikre et bedre videns og beslutningsgrundlag

resultaterne fra undersøgelsen af de nye lovregler i kommunerne tyder på at socialrådgiverne selvom de er positivt indstillede over for de nye lovregler og har haft godt fem år til at tage dem i brug ikke har anvendt lovreglerne så meget som de kunne primært fordi de er usikre på hvordan reglerne skal fortolkes og hvilke dokumentationskrav de fordrer vi fremhæver på den baggrund tre opmærksomhedspunkter

disse tre punkter kan alle imødekomme socialrådgivernes usikkerhed omkring anvendelsen af lovreglerne om

det var et citat fra delrapporten som er kommet i

hun kunne høre at

deres netværksplejefamilier bruger utrolig

hvad kommunen skal dække og hvad kommunen ikke

mener fuldstændig urimeligt mennesker der påtager sig den kæmpemæssige opgave det er

barn til sig skal simpelt hen have nogle forhold hvor man minimerer bureaukratiet

set baggrunden for at vi har sat nogle penge af på satspuljen for to tusind og femten og jeg ser meget frem til at de modeller der skulle gøre det mere klart hvad

samme problematik nemlig at den man forhandler med kan tage noget af det dyrebareste

forhandling om løn og arbejdsforhold

man jo i yderste konsekvens enten kan lockoute eller strejke det er jo det der ligger i hele vores model så hvis forhandlingerne braser sammen og man ikke kan komme frem til en løsning

en mulighed for hvis forhandlingerne bryder sammen

fra lovgivers side men i særdeleshed også

løn og arbejdsvilkår for de her grupper altså man bliver nødt til at tage i betragtning

her er grupper der ikke har samme

som alle andre grupper har det forhold mener jeg simpelt hen ikke at man har taget seriøst nok jeg mener ikke man har taget det seriøst nok fra lovgivers side jeg mener ikke man tager det seriøst nok i kommunerne og jeg mener at man stiller plejefamilierne i den fuldstændig urimelige situation

når de beder om at få forhold der bare tilnærmelsesvis ligner dem som alle andre mennesker har

siger er det så fordi i holder af de børn i tager

jeg har ikke den store forkromede løsning på det jeg har bidraget til at vi har taget

få sat nogle penge af til at prøve at få løst det her men vi bliver simpelt

seriøst at det er kernen i problematikken og når vi har snakket om det

type af plejefamilier end det man kalder de almindelige plejefamilier to forskellige kategorier og så kommer der så netværks og

når vi har fået noget af det udredningsarbejde på plads påhviler os som folketing

får skabt nogle meget klare retningslinjer i forhold til at tage seriøst at der ikke er tale om normal lønforhandling ligesom der er mellem andre parter på arbejdsmarkedet der er utrolig mange gråzoner og vi har været ufatteligt dårlige til at håndtere det

er noget af det allervigtigste noget af det vi er sat på jorden

for at alle børn får en fair chance

at de får mulighed for at udleve de drømme de har for deres tilværelse uanset at de kommer fra en familiemæssig baggrund der

for os er det her også kernestof vi vil ikke være med til at der kan finde overgreb sted vi vil ikke være med til at anbringelser braser sammen vi vil ikke være med til at forholdene omkring de plejefamilier

der er gråzoner det duer ikke man

fra en familie fordi man ikke kan blive enig om forholdene der er rigtig mange problemer at tage fat på og der er ikke nogen nemme løsninger

at vi skal have nogle alvorlige snakke med hinanden om lige præcis de

desværre ikke kan være sammen med deres

er tale om familier der ikke fungerer skulle det jo også meget gerne være

børnenes trivsel er altafgørende og plejefamilierne yder i hverdagen en kæmpe indsats

med til at sikre at børn og unge

reservefar og mor når nu deres rigtige far og mor desværre ikke er i stand til at varetage forældrerollen plejefamilier er medborgere som lader deres eget menneskelige overskud komme andre til gode og det skal de have tak for og hjælp til

selvfølgelig skal der også være en aflønning og det

vilkårene er for det

interesse i et godt og konstruktivt samarbejde mellem kommunerne

er det heldigvis fornuftigt der blev lavet en undersøgelse af ankestyrelsen tilbage i to tusind og fjorten om netop det emne som vi taler om her i dag og den undersøgelse viser at langt de fleste plejefamilier

er tilfredse med samarbejdet med kommunerne og det gælder heldigvis også den anden vej

med samarbejdet med plejefamilierne så det er altså det generelle billede at samarbejdet mellem kommunerne

at der slet ikke er nogen tidsler

der er udfordringer med aflønningen af plejefamilierne og der er givetvis også eksempler

i begrundelsen for at vi står her i en forespørgselsdebat og det er også

måske mere nogle strukturer og nogle drøftelser og forhandlinger som en gang imellem kan gå i hårdknude fordi der er

uklarhed og så er der desværre også eksempler på at

jeg går ud fra at vi næsten alle sammen har set den forfærdelige tv to dokumentar anbragt i helvede der blev vist her den anden dag som jo

mangel på penge der gør at tingene går skævt i det tilfælde

var det mangel på sådan helt basale menneskelige egenskaber evnen til at føle næstekærlighed der var problemet med den fuldstændig diabolske vanvittige familie

som jo altså fik mere end en

million kroner bare på ét år for at have fire plejebørn de udfordringer vi ser går

hvordan aflønningen sker og som ministeren

også nævnte er aflønningen af almindelige og kommunale plejefamilier ikke noget der er reguleret i loven og der

det er et spørgsmål om aftaler mellem plejefamilien og kommunen og den aflønningsform som i dag bliver anvendt af rigtig mange kommuner fordi den bliver anbefalet af kl

har nogle indbyggede uhensigtsmæssigheder

på den ene side er det rimeligt nok at man får mere i løn

vi får en uheldig incitamentsstruktur hvor plejefamilien får mindre i løn når det går godt for barnet

dårligt altså jo bedre man løser opgaven kan man sige jo bedre barnet får det jo mindre får man udbetalt man bliver om jeg så må sige straffet for at have succes så det er et sandt dilemma et ægte dilemma vi står med

mere hensigtsmæssige modeller det kunne være være den model man arbejder med i aarhus hvor man i højere grad går ind og ser på nogle gennemsnitsbetragtninger

hvor vi har sat intet mindre end en og firs million kroner af til at få undersøgt

samtlige folketingets partier der står bag

er en vis sandsynlighed for at det kunne ende med at blive vedtaget det lyder sådan her

herunder netværksplejefamilier skal sikre kontinuitet og stabil voksenkontakt for børn og unge som ikke kan bo hos deres forældre derfor er det vigtigt at eventuelle uenigheder mellem plejefamilien og kommunen om rammerne for samarbejdet ikke fører til at et barn kommer i klemme folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for at skabe tryghed og stabilitet på plejefamilieområdet herunder

at følge kortlægningen af vederlagsmodeller som er under udarbejdelse tæt regeringen opfordres samtidig til at sikre at implementeringsguiden til god praksis for vederlag og kontrakter udbredes til kommunerne når den er færdiggjort så der opstår færre uenigheder mellem plejefamilie og kommune

fyret eller at barnet bliver flyttet til et andet sted hvis hvis de kræver

anden støtte og det er urimeligt selv om det går godt rigtig mange steder og det skal man huske at sige så er det ikke okay at vi hører hører om de oplevelser

fru pernille rosenkrantz theil faktisk

foldede en ekstremt vigtig pointe ud og hun gjorde det meget bedre end jeg

er pointen om at plejefamilier laver et stykke omsorgsarbejde

det stykke omsorgsarbejde er helt helt særligt fordi

samme forudsætninger for at kræve deres ret på arbejdsmarkedet

vil ligesom fremhæve glæden ved at lave

omsorgsarbejde som det er at

det her omsorgsarbejde altså dårlige arbejdsforhold ringe løn

af belastning de har aldrig muligheden for at tage hjem de har aldrig muligheden for at lukke døren de har åbnet deres hjem

at udnytte menneskers

de rettigheder som som de har fortjent

udgangspunkt er en god idé

hos plejefamilierne og det betyder alt andet lige

går ligningen simpelt hen ikke op derfor er det enhedslistens helt klare udgangspunkt at plejefamilierne skal have nogle

der mangler den anden del af ligningen kan man sige

kan bære det kredsløb der er omkring plejefamilierne altså at sagsbehandlerne for eksempel får et loft over antallet af sager de sidder med så der

enkelte at man får nogle socialforvaltninger som har ordentligt fokus på helhedsorienterede indsatser

plejefamiliekonsulenter med med ordentlig tid og kontinuitet i forløbene som som der så også er andre der har påpeget og vi har råd til velfærden det handler om

plejefamiliernes vilkår handler alt for meget om økonomien bag

om det der burde være i centrum nemlig børnene

måneden dertil kommer at man skattefrit modtager et beløb på cirka fem tusind

og et beløb på mellem fire hundrede og otte og tyve og seks hundrede og fire og fyrre kroner om måneden til beklædning og et beløb til lommepenge på mellem en hundrede og seksten kroner for de yngste

mellem otteogtredivetusind og fireogtredstusind kroner om måneden mener fru pernille skipper at det sådan er en dårlig

vi skal have ordentlig uddannelse omkring plejefamilierne og så må jeg bare sige at de løfter et stykke velfærdsarbejde for os alle sammen det er

de laver og de laver det ikke bare syv og tredive timer om ugen de gør det døgnets fire og tyve timer

de har hele deres hjem og deres familie det er enormt belastende heldigvis

liberal alliance at det måske er på tide at begynde at tale om de mere generelle vilkår rammevilkårene for plejeområdet i danmark konkret her lægges der op til at vi drøfter aflønningssystemet og kommuners ageren i forhold til forhandlinger

pensionsvilkår opsigelsesvarsler forsikring ferie og lignende derfor ser vi i liberal alliance frem til den høring

vi skal have her senere på måneden og håber at folketingets partier samtlige partier er indstillet på at tage en mere generel drøftelse af hvordan vi sikrer bedre rammevilkår for pleje

at nogle plejefamilier føler at de bliver truet direkte eller indirekte med opsigelse hvis de gør krav på hjælp er naturligvis helt uhørt det siger sig selv at et godt samarbejde mellem kommune og plejefamilie er helt afgørende for barnets trivsel i plejefamilien og man frygter naturligvis at

at både kommuner og plejefamilier er interesseret i et godt samarbejde og derfor tror jeg

konflikter udspringer de af uklarheder i lovgivningen som på rigtig mange andre områder

område meget kompliceret og systemet er enormt tungt det gør altså

set er her vi finder kernen til problemet for når man kan sidde og diskutere med en sagsbehandler

opgave herinde i folketinget er

hvis lovgivningen er klar og man ved hvad der bliver dækket og hvad der ikke bliver dækket og hvornår

set heller ikke der er grobund for så mange misforståelser og uenigheder og det tror jeg på kan styrke samarbejdet

helt isoleret på aflønningen for

de generelle vilkår som det gør for alle andre

man kigger ikke kun på lønningen man kigger også på pension

og det gælder selvfølgelig også for netværks og plejefamilier

som blandt andet opfordrer regeringen til at arbejde for at skabe tryghed og stabilitet på familieplejeområdet og så glæder vi os til den høring der kommer senere på måneden og håber på at vi derefter kan få en bred debat om

det allervigtigste men en anden ting der også

at sikre at alle de gode plejefamilier der gør et supergodt stykke arbejde ikke bliver dæmoniseret jeg tror det

mistænker os bare folk nu godt ved at vi

ordentlige mennesker her i vores familie

at anerkende de familier som gør et rigtig rigtig godt stykke arbejde

den debat vi har i dag og det er børn hvis liv

en drejning som de ikke selv er herre over det er børn der er nødt til at blive skilt fra deres familie og som er helt afhængige af at samfundet i form af kommuner

det her tilfælde plejefamilier netværksplejefamilier

hver eneste uregelmæssighed

der skal sikre at de her børn får genetableret en god barndom har en potentiel negativ indflydelse på børnene

også en god ting at df sætter området på dagsordenen så vi kan gennemlyse det

i sandhed en rigtig rigtig god ting at der findes plejefamilier i alternativet har vi en kæmpestor respekt for de familier der gør arbejdet for at udsatte børn kan få en tryg hverdag til et livsprojekt for det er et livsprojekt når man tager

det er afgørende for barnets muligheder for at trives og for at få

derfor er vi glade for at ankestyrelsens undersøgelse der kun er halvandet år gammel fortæller os at størstedelen af plejefamilierne

samarbejde med kommunerne

især samarbejdet mellem familiekonsulenten mellem familiekonsulenten og

og det er rigtig godt da familiekonsulenterne har den direkte kontakt med familierne det fortæller om

positiv indflydelse på de berørte børn og deres liv

når man ser på samarbejdet mellem familierne og myndighedssagsbehandlerne

men dog med en større andel af

at at de problemer vi har fået dokumenteret på plejeområdet

om det overordnede samarbejde når man spørger parterne

plejefamilier det medfører masser af bureaukrati vi har i dag fået konkrete eksempler på familier som helt uden begrundelse har fået frataget dele af deres vederlag og det

styr på plejefamiliernes arbejds og lønvilkår

man er netværksplejefamilie kommunal plejefamilie eller såkaldt almindelig plejefamilie ankestyrelsen har også ved gennemgangen af en lang række sager fundet ud af at familierne har fået medhold i næsten fyrre procent af de klagesager der handler om flytning af et barn til et andet anbringelsessted

særdeleshed plejefamiliernes gode indsats ned heller ikke selv om der har været og er en række sager der

uacceptable der er tusinder af samarbejder mellem kommuner og plejefamilier der fungerer rigtig godt rundtomkring i landet

være super opmærksom på området der er konkrete ting der skal forbedres og det må gerne gå lidt tjept derfor er vi også glade for at df

initiativ til den her forespørgselsdebat og vi synes

udfordringerne på området fint både overordnet set og i

spørgsmål om vederlag til familierne vi tror at den her opmærksomhed på emnet kan forbedre forholdene yderligere for dem der som jeg startede med at sige er den vigtigste målgruppe i denne sag

situation hvor de er afhængige af at samfundet i form af kommuner og plejefamilier forstår at gøre det rigtige i en situation der kan være både rigtig vanskelig og rigtig kompleks vi ser frem til at være med til at forbedre vilkårene for

selv om anbringelse i de tilfælde er det bedste for barnet indebærer det også en adskillelse fra forældre og ofte også fra netværket derfor er det så vigtigt at adskillelsen usikkerheden og utrygheden erstattes af stabilitet kontinuitet og varige relationer en del anbragte børn klarer sig dårligere end deres jævnaldrende med hensyn til uddannelse arbejde og trivsel senere i livet en af grundene er ustabilitet og brud

vi gøre alt for at begrænse ethvert barn er unikt og har sin unikke historie hvad der er godt for det enkelte barn må derfor også altid bero på en konkret individuel vurdering enhver anbringelse kræver derfor en grundig undersøgelse af barnets behov og en

god matching mellem barnet og anbringelsesstedet hvad enten det gælder en plejefamilie et opholdssted eller en døgninstitution

skal kunne påtage sig ansvaret kræver det at man sikrer at familien har de nødvendige ressourcer og kompetencer derfor er det nødvendigt at løbende kompetenceudvikling og supervision er en del af ansættelsesvilkårene mange udsatte børn og unge har en historie med sig hvor de voksne omkring dem har haft svært ved at samarbejde det gør børnene ekstra

hvis det samarbejde ikke fungerer ankestyrelsens rapport om samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner

at der er tilfredshed med samarbejdet men den viser også at konflikter omkring plejevederlag er en af de hyppigste årsager til konflikt mellem en kommune og en plejefamilie så hvor mange af de brud børnene og de unge oplever der sker på grund af konflikter omkring vederlag ved vi jo ikke helt vi må sørge for kontinuitet for barnet ved at afbrydelser og opsigelser af plejeanbringelserne sker ud fra saglige begrundelser i forhold til barnets tarv og ikke på grund af uoverensstemmelser i forhold til aflønning og arbejdsvilkår derfor er den her debat

anbringelsesområdet både i forlængelse af anbringelsesreformen og barnets reform familieplejeområdet er blevet mere og mere professionaliseret ikke mindst i forbindelse med indførelsen af de kommunale plejefamilier plejefamilierne skal kunne påtage sig ansvaret for børn som har større behov end blot at komme i en familie som kan yde dem omsorg komplekse problemer kræver mere end et stort et stort hjerte det kræver en socialpædagogisk indsats

både krav til specielle kvalifikationer og til samarbejdet med andre professionelle området spænder derfor helt fra slægts og netværkspleje

familiepleje til kommunal familiepleje med forskellige

krav til graden af professionalisme

bare er et job som man kan sige op hvis man er utilfreds med løn og arbejdsvilkår

og man bør altså overveje om den måde vederlagsaflønningen er skruet sammen på rent faktisk er hensigtsmæssig udviklingen inden for familieområdet taget

man bør for eksempel overveje om en overenskomst inden for visse dele af familieplejeområdet ville være relevant

også optaget af at skabe gode overgange til voksenlivet blandt andet i form af efterværn efterværn kan jo blandt andet være at man bliver boende lidt længere

sin plejefamilie her må det heller ikke være uoverensstemmelse omkring vederlag til plejefamilien der

afgør om den unge får efterværn eller ej det er det desværre ofte eller en gang imellem

opsummerende sige at vi bør følge kommunernes praksis på området tæt herunder også kortlægningen

og evalueringen af de satspuljeinitiativer som ministeren også har nævnt børnene og de unge har brug for at der er klare rammer omkring deres anbringelse

de voksne som har ansvaret for dem kan samarbejde om at skabe de bedste betingelser for omsorg og støtte det er helt urimeligt hvis børnene og de unge skal komme i klemme fordi man ikke kan blive enige om aflønning pension ferie og så videre jeg skal sige at sf støtter det forslag til vedtagelse som er blevet

nemlig selv aktier i den her sag forstået på den måde

har været det i snart fjorten år der fik jeg min

første lille plejesøster som stadig

er hos os den dag i dag når jeg bliver spurgt siger jeg har

deraf er tre af dem plejesøstre men de føles jo fuldstændig

som almindelig familie jeg kunne aldrig drømme om

de ting det betyder også at mine forældre tjener penge på at være

jeg kan berolige med at jeg ikke får lommepenge fra min mor og

bedre vilkår til plejefamilierne i forbindelse med barnets reform hvor min

styrket brugen af plejefamilier det betyder også at der er en lang

måske tidligere var kommet på en institution og det giver en endnu større opgave for plejefamilierne

det er altså nogle børn som har endnu mere med i bagagen som man er nødt til at vide hvordan man skal håndtere som familie men jeg tror det er den rigtige udvikling

tror på som menneske at familierelationer er noget af det allermest værdifulde

og selv om vi har nogle døgninstitutioner hvor jeg også ved at personalet gør et fantastisk stykke arbejde så tror jeg ikke der er noget

kan erstatte de bånd man knytter i

det er en mere hensigtsmæssig anbringelsesmetode og hvis man endelig skal gøre det op i penge hvilket jeg egentlig synes er irrelevant så er plejefamilier

værktøjer vi har at bruge når vi nu lægger op til at bruge plejefamilier mere

landsorganisation ligefrem går ud og advarer imod at blive plejefamilie

søgte efter en plejefamilie på facebook til et spædbarn der ikke kunne blive hos sin mor

en øjenåbner for mange at man var ude i at skulle annoncere på facebook

de gjorde det end at de ikke havde gjort det men det var for mig

et eksempel på

vi bliver nødt til at tale om hvordan vi gør det mere attraktivt at være plejefamilie

peger på er at de føler sig lidt fanget i ingenmandsland når de spørger kl er

eller noget som et opsigelsesvarsel

at min mor i dag arbejder fuldtids som

også andre børn at skulle forsørge

rundtomkring i hele landet

synes er ekstremt utilfredsstillende

myndigheder ikke kan blive enige om hvad man

som jeg var inde på tidligere

vide jamen i kan jo ikke holde ferie hvis i har jeres børn hos

så kan i aflevere børnene på en døgninstitution eller hos en anden plejefamilie og så kan i holde ferie

at det var et element i deres løn

snak om tidligere så

snak om i dag det paradoksale i at man bliver straffet for at være dygtig til sit job

det er også noget man er nødt til at håndtere

på kommunerne i den her sag nogle kommuner

i den ene kommune får man dækket hvis barnet skal konfirmeres hvis det gerne vil gå til fritidsaktiviteter

ikke problemer med at få støttetimer i skolen hvis det er det

i andre kommuner skal du ud af den

fordi man får dækket alt hvad der vedrører barnet til allersidst

bare sige at det her samarbejde med kommunerne hvor der nogle gange bliver truet er så utilstedeligt og helt uacceptabelt nu har formanden rejst sig så jeg må hellere runde af men

indiskutabelt at plejefamilier løfter en vigtig og også en meget meget værdifuld opgave med netop at få skabt tryghed og stabilitet for de anbragte børn jeg vil

de personlige erfaringer med med arbejdet og det synes jeg kun er med til at berige debatten

debatten at der er god og tæt kontakt med rigtig mange af de danske plejefamilier som heldigvis har

det glæder mig at

der også i satspuljekredsen er enighed om at

med det formål at sikre stabile anbringelsesforløb og

det er initiativer vi alle sammen har en interesse i

ellers ville vi jo ikke tage nogle initiativer

lykkes med at få skabt tryghed og ro for de børn som er anbragt i plejefamilier så med de ord

det

tror ikke man kommer uden om og jeg tror det er ret vigtigt at slå fast at kommunerne har en interesse i at det her område fungerer alene af den grund at de kan se

bliver anbragt i stabile

til det fru mette abildgaard lige

er forskellige serviceniveauer rundtomkring i kommunerne

det er jo en problemstilling vi har rejst gentagne gange også

vi skal få kigget på eventuelt også

forhandlinger omkring voksenbestemmelsesområdet det må vi jo se på

dæmonisere en hel faggruppe

det er jo helt korrekt at der er rigtig mange plejefamilier der gør et

svært for mange plejefamilier hvis de lige pludselig kommer til at skulle af med plejebarnet igen fordi en kommune vælger enten

nye tvangsbortadoptionslov er kommet igennem

udfordringer vi skal have kigget på plejefamilieområdet er jo et kæmpe område det handler om rigtig mange ting herunder det rigtige match mellem plejefamilien og barnet så der sker færre sammenbrud i anbringelserne og så handler det også om

så derfor ser vi i dansk folkeparti frem til at blive inviteret til drøftelser ovre hos ministeren

noget mere at arbejde videre på når vi har det med som det handler om til slut vil jeg så sige tak for ordet

vælger at tage ordet i dag ved første behandling skyldes det at når vi på denne måde behandler

dispositioner som skiftende regeringer har foretaget i to tusind og femten og det arbejde som vi har lavet i finansudvalget og nu som medlem af finansudvalget

synes jeg jo at vi generelt gør et godt og sobert stykke arbejde ros til såvel formanden som alle udvalgets medlemmer vi sørger for at alle aktstykker bliver behandlet grundigt men det er også bydende nødvendigt at vi understreger at det selvfølgelig er sådan at en regering

have et parlamentarisk flertal i forhold til de dispositioner man træffer uanset hvilken farve i øvrigt regeringen måtte have og derfor synes jeg det er betimeligt at få fremført

de dispositioner som den nuværende regering har foretaget i forhold til udviklingsbistand som bekendt har man jo for kort tid siden i denne uge behandlet det spørgsmål i udenrigsudvalget og der også udtalt kritik af

skal jeg kort gøre opmærksom på at et flertal af partier

fremføre kritik i forbindelse med dette lovforslag det drejer sig om socialdemokratiet det drejer sig om det konservative folkeparti enhedslisten sf alternativet

radikale venstre som agter at

fremføre denne kritik i forbindelse med betænkningsafgivelsen jeg håber selvfølgelig også at ministeren her vil redegøre for hvorledes man har tænkt sig at sikre at man ikke i fremtiden står med denne problemstilling det

en regering foretager dispositioner

at have opbakning i folketinget med disse ord

skal jeg selvfølgelig meddele at ud over selve de bemærkninger vi

at afgive i forbindelse med

afgørende at man sikrer at der er sammenhæng i tingene men det vil jo også være regeringens ansvar

hvis en regering kan se at der parlamentarisk

så det er der jo sådan set ikke nogen udfordring i forhold til hvorimod der i det konkrete tilfælde altså ikke har været et flertal bag regeringens dispositioner og jeg synes det bør være sådan

spørgsmålet om hvorvidt regeringen har været i tvivl om

ministeren skal komme herop og redegøre for det det

i år står vi imidlertid i en lidt anden og lidt speciel situation for

her normalt kan vedtages automatisk uden debat på forventet efterbevilling

jo fordi regeringen i løbet af året har sikret sig at den i alle de bevillingsændringer den har gennemført har haft et folketingsflertal bag sig og det er jo her vi står med et problem i år for som de fleste nok har opdaget har regeringen når det gjaldt de her store milliardnedskæringer i udviklingsbistanden i

ovenikøbet siddet et folketingsflertal overhørigt ved at ignorere et beslutningsforslag som pålagde regeringen at føre de her penge tilbage som man havde taget uden at have et klart hjemmelsgrundlag for det hvilket forleden også indbragte udenrigsministeren en en anselig næse

rose det konservative folkeparti for at have deltaget og stået fast i det her og sagt at det

i orden nu står vi så her i dag og finansministeren beder os om at godkende

forventet efterbevilling

for kan vi bare godkende en tillægsbevilling som blåstempler regeringens nedskæringer på udviklingsbistanden som den ikke har haft flertal for i virkeligheden burde vi stemme

og det ville betyde at

selv om de konservative fortjener ros for at være klar til at tage nogle skridt

er det næppe et skridt de er parat til at tage og det

mener jeg heller ikke at det er rimeligt at vi kan skabe præcedens for at regeringen i løbet af året kan gennemføre så store bevillingsændringer altså i milliardklassen i strid med hvad et folketingsflertal ønsker det synes jeg vil være et alvorligt demokratisk problem

faktisk lidt undergravende for hvordan vores folkestyre

det burde ikke være noget som adskilte os på tværs af partifarve det burde være noget der bekymrede os alle sammen

allerede har tilkendegivet at man i udvalgsarbejdet og i betænkningen til

og samtidig gøre det klart at den automatik der har været

at regeringen sikrer sig at den har et flertal bag de dispositioner den tager fremover fordi den forventede efterbevilling netop forudsætter at der er tillid til regeringen og jeg håber også at finansministeren vil tage ordet og forholde sig til den her kritik og forhåbentlig også gøre det klart at det her ikke er noget som man vil se gentage sig i de kommende år

at et flertal har tilkendegivet

et beslutningsforslag og efterfølgende en næse

ordføreren for liberal alliance indtager den her lidt polemiske tilgang til det

ikke støttede og som foretog store

tusind og femten men dette flertal har ikke kunnet finde sammen om at anvise hvor pengene skulle komme fra og det er jo den nemmeste sag i verden i princippet ville flertallet kunne sige at regeringen nu skal bevilge pengene til en rumrejse til månen

færre penge end et flertal har besluttet

den mindre bevilling og det kunne være mange andre ting det kunne være en regering der kom og

liberal alliance synes er en god idé uden at sikre sig et flertal

et spørgsmål om rejser til månen eller noget som helst andet

for alvor har problemer med er at den ikke indeholder den genopretning af midlerne som et flertal i folketinget pålagde regeringen

med det her lovforslag om en tillægsbevilling om en forventet efterbevilling manifesteres at regeringen har valgt at gå imod et flertal i folketinget og det mener jeg og alternativet er en dybt alvorlig situation et flertal i folketinget stemte altså for at beskytte bare nogle af de midler der allerede var sat til side til udviklingsbistand i to tusind og femten det var penge der var budgetteret med i organisationerne til projekter for verdens fattigste med andre ord tog regeringen godt to

milliard kroner tilbage fra verdens fattigste

det er i sig selv kritisabelt den globale ulighed på tværs af lande og kontinenter er en af de absolut største udfordringer det internationale samfund står over for vi står med en verden i den største ubalance siden anden verdenskrig og millioner af mennesker er i bevægelse fordi de ikke ser et håb for bedre tider hvor de er det er dybt alvorligt vores verden bliver på en gang mindre og tættere forbundet og på samme tid mere og mere uligevægtig

der er håb er der grund til at blive derfor er det vigtigere end nogen sinde før at vi ikke bare lukker os om os selv vi er nødt til at skubbe på for positive forandringer overalt i verden og der skal skubbes meget mere på end vi gør i dag et flertal i folketinget havde så pålagt regeringen

milliard kroner af de allerede bevilgede midler så udviklingsbistanden for to tusind og femten ville ende på de nul

procent af bni men regeringen valgte altså at gå imod et flertal i folketinget det er at undergrave demokratiet og ikke tage folketinget alvorligt vi er her fordi vi er valgt med den sammensætning som de danske borgere har ønsket og den sammensætning skal respekteres jeg mener at det er et demokratisk problem at regeringen ikke lytter til et demokratisk valgt flertal

lov til at læse den næse op der er blevet givet i udvalget finder det særdeles kritisabelt at regeringen ikke agter at følge folketingsflertallet det er en grundsten i det danske demokrati

det parlamentariske demokrati og det bliver umuligt at skabe et tillidsfuldt samarbejde mellem regeringen og folketinget regeringens afvisning af at rette sig efter folketingsflertallet betyder i det konkrete tilfælde

efterlader mennesker uden den hjælp de har behov for samtidig med at danmarks ry som en troværdig samarbejdspartner i forhold til udviklingslandene kan lide et knæk hvis vi skal styrke tilliden til det politiske system og hvis vi skal

et velfungerende demokrati som vi alle sammen kan være stolte af

vi altså nødt til at værne om centrale principper og ikke bare gå på kompromis når det ikke passer med prioriteringerne for regeringens omfordeling mellem rig og fattig vi sidder altså herinde fordi vi er valgt til at repræsentere demokratiet det er et skadeligt signal at sende at regeringen kan sidde et flertal af vælgerne overhørig det burde ikke være muligt

den her debat er vigtig vi må minde hinanden om det ansvar vi har herinde og vi må i fællesskab værne om at vi ikke begynder at indføre en praksis

jeg vil derfor opfordre ministeren til at gå på talerstolen og være med til at debattere det her og alt afhængigt af hvordan ministeren håndterer den her diskussion

vil alternativet overveje hvordan vi vil stemme

liberal alliance

sige at en